hensyn til deres helbred og trivsel kun bør være indlagt når det er absolut nødvendigt derfor skal vi i alle sammenhænge sikre så målrettet en forebyggelse af indlæggelser som overhovedet muligt denne opgave påhviler i høj grad kommunerne såvel den borgerrettede som den patientrettede forebyggelse en evaluering af kommunernes incitamenter der blev foretaget i to tusind og femten incitamenter i forhold til hvad kommunerne kan og bør gøre for at undgå indlæggelse af kommunens borgere viser at der er beskedne incitamenter

incitamenterne ikke er forbundet med kommunernes reelle muligheder når det gælder forebyggelse af indlæggelse af borgere på sygehusene sundheds og ældreministeren har nu indgået en aftale med kommunernes landsforening og danske regioner

indbygget i økonomiaftalen for to tusind og sytten hvor incitamenterne ændres og kobles med kommunernes medfinansiering af sygehusenes drift indholdet er skitseret som følger

højere grad skal vægte deres indsats på hjemmesygeplejeområdet og sundhedsplejen

ved driften af de nye supersygehuse

nu differentiere medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen efter nogle alderskriterier sådan at man primært fokuserer på børn under to år og de ældre over fem og tres år og at det er

der bliver en rammesætning for medfinansieringen

som er indlagt flyttes fra et hospital til et andet og man skal også

sammenhængen mellem merbetaling og tilbagebetaling

som gør at regionerne ikke kan øge aktiviteten af behandlingen af patienterne blot for at opnå en større kommunal medfinansiering aftalen er som jeg allerede har nævnt indgået mellem sundheds og ældreministeren finansministeren kommunerne og regionerne socialdemokratiet støtter intentionen i forslaget for der skal være synlige og gode incitamenter til at øge den kommunale indsats men der rejser sig altså også en lang række spørgsmål og opmærksomhedspunkter og socialdemokratiet vil være meget opmærksom på flere ting frem mod tredjebehandlingen kritikken er meget direkte når man kigger på høringssvarene blandt andet fra ældre sagen lægeforeningen danske patienter ældreråd foa sundhedskartellet

videnscenter for demens de frygter alle sammen

kan være et spørgsmål om at patienter nej det er jo det de ikke er men borgere som måske har behov for at være patienter i højere grad ikke bliver indlagt

bliver nogle andre kriterier der ligger til grund for om man indlægger eller ej er en bekymring og

det er en reel bekymring og derfor vil vi i socialdemokratiet arbejde for at der skal indbygges en monitorering og en opfølgning af lovens konsekvenser vi vil foreslå frem mod tredjebehandlingen at

udarbejdes en statusrapport til sundhedsudvalget efter et år at der skal indbygges en evaluering i lovforslaget efter to tre år sådan at vi kan følge hvilke effekter

det her lovforslag indeholder mere end noget andet jeg tror jeg har været ordfører på

en lang række af ministerbemyndigelser

er indbygget så mange ministerbemyndigelser påkalder sig altid en øget politisk opmærksomhed

vi i lovforslaget også skal indbygge en rapportering til udvalget når ministeren træffer nye bemyndigelser jeg vil lige som afslutning sige at eksempelvis også børnelægerne pædiaterne deres sammenslutning i danmark

det rent faktisk er i ganske få tilfælde efter deres vurdering at kommunerne kan reducere indlæggelsen af de små børn

opmærksom på hvis de her ønsker jeg har skitseret kan imødekommes frem

er tilknyttet det regionale sundhedsvæsen men ikke er tilknyttet det kommunale

de praktiserende læger jo ligger i et spændingsfelt derimellem og der synes vi fra socialdemokratiets side at den funktion der ligger hos den praktiserende læge i lægehusene i høj grad også kan være med til

at man retter en større opmærksomhed mod de borgere der er syge og kommer til det regionale sundhedsvæsen men ikke kommer til det kommunale det tror vi på ville være en rigtig god fremtid at sætte op

over for de ældre og syge

til sygehusene gør jo netop at man udeomkring i mange kommuner jeg kan

der i kommunen skal ud og sikre at vi ikke ser de indlæggelser som kan forhindres

ændrer den præmis vi har i dag om alle indlæggelser koster det samme for kommunen

et barn mellem nul og to år

ældre over fem og tres

af indlæggelserne ikke bliver set i hjemmeplejen

har sin gang i hjemmeplejen så får kommunen ikke besked om jeg

det her lovforslag når det bliver behandlet vi bliver nødt til at se på hvordan vi kan sætte ind ældre sagen påpeger netop i deres høringssvar det samme

over for de ældre er vi i dansk folkeparti bange for

ud over de kommuner som i forvejen har en høj andel af ældre og derfor kommer til at betale en del mere

udskrivningsparat

sygehusene alt for tidligt så måske skulle vi også se på bøder den anden vej hvis man udskriver en patient for tidligt burde regionen jo betale

incitament for regionen ikke at gøre det

hvilket jeg heller ikke bryder mig om

bliver udskrevet inden de føler sig sikre og så hurtigt at de ikke nåede at komme i gang med amning derfor blive meget hurtigt indlagt igen det er ikke noget som kommunen helt selv er herre over

det er

at man samarbejder mellem alle aktører i sundhedsvæsenet da det ikke kun er kommunens problem jeg

at man hindrer indlæggelser af nogle af de svageste vi har i samfundet og vil derfor være meget opmærksom på hvad der sker en af de gode ting i forslaget er at man ikke beregner ekstra

for patientflytning mellem hospitaler

bliver flyttet fra en region til en anden

er noget vi kan støtte men da ministeren derefter lavede en aftale

forslaget men vi vil sidde på sidelinjen og være opmærksomme og vi støtter også nogle af de ting som den forrige ordfører var inde på vi skal se en evaluering det skal kunne ændres hvis det går helt galt

to grupper som er udsatte begge grupper er sårbare og har brug for at man i kommunerne sikrer pleje omsorg og opmærksomhed

også omsorg de grupper jeg tænker på og som lovforslaget her sigter mod er småbørn og ældre over fem og tres år nogle kommuner gør det rigtig godt andre har lidt at arbejde med

så flere kommuner tilskyndes

i min optik er er femogtredivetusind færdigbehandlingsdage i to tusind og femten alt for højt og i første halvår var det nittentusinde

det må vi kunne gøre bedre

en indlæggelse ofte forbundet med en vis turbulens usikkerhed og måske angst vi taler ofte om forebyggelige indlæggelser altså indlæggelser som kunne være undgået hvis man havde udvist rettidig omhu eller måske bare havde haft fokus det rigtige sted

og understøtter et skærpet kommunalt fokus

ikke vil opleve indlæggelse på indlæggelse der er mange dygtige sundhedsprofessionelle i det danske sundhedsvæsen en af de grupper som tidligt i livet spiller en stor rolle og har en vigtig opgave er sundhedsplejerskerne med lovforslaget her stiller vi også skarpt på sundhedsplejerskernes nøglerolle og målet er at de fremover i højere grad følger op på de nyfødte og deres trivsel i den første tid så både børn og nybagte forældre ikke skal opleve en indlæggelse som noget af det første i en særlig følsom periode for en lille ny familie jeg har noteret mig at der er i nogle af høringssvarene gives udtryk for en vis bekymring

at ældre over fem og tres år vil modtage en ringere sundhedspleje for os i venstre er

afgørende at vi holder fast i at i danmark er alle sikret let og lige adgang til sundhedsvæsenet er man syg kræver det indlæggelse og så skal man naturligvis indlægges i min kommune har vi for eksempel aflastningspladser på et rehabiliteringscenter som lægerne kan henvise til hvis en borger for eksempel er dehydreret på en varm sommerdag konfus eller blot har brug for ekstra pleje og omsorg uden at være så dårlig at en indlæggelse er nødvendig rehabiliteringscenteret synes mindre indgribende og mere hjemligt end et sygehus og det er et gode for borgeren

sig selv om kompetencerne er der i kommunerne til at sikre at man i højere grad end i dag kan forebygge indlæggelser jeg vil tro at man også i kommunerne ser frem til de muligheder

den nationale handlingsplan vedrørende demens den store handlingsplan vedrørende de ældre medicinske patienter og kræftplan iv for nu blot at nævne et par stykker afslutningsvis skal jeg ikke undlade at bemærke at selv om priserne for sygehusbehandling af småbørn

ændres der ikke på den samlede kommunale medfinansiering den forbliver uændret ligesom der med lovforslaget sikres en omfordeling af effektiviseringsgevinsterne for de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier således at det kommer borgerne i hele landet til gode og der ikke opkræves ny medfinansiering når en borger flyttes fra et sygehus til et andet inden for regionsgrænsen det giver mening

jeg ser i øvrigt også gerne at vi følger området tæt

i kommunerne så man undgår at for eksempel små børn bliver

skal se det i en større sammenhæng jeg nævnte jo også kræftplan

initiativerne vedrørende den ældre medicinske patient der er faktisk en hel palet

for at vi sikrer at vi får gjort op med de forebyggelige indlæggelser og rent faktisk får forebygget at

småbørn og ældre bliver indlagt

kan få nogle til at gøre noget som de ikke har gjort indtil nu for jeg tror egentlig at de fleste kommuner er klar over at det er vigtigt med den der forebyggende

ændret i reglerne for tilbagebetaling af for meget betalt medfinansiering

beløbet tilbage igennem bloktilskuddet fremover ønsker regeringen at det skal tilbagebetales regionsvis og det er for at skabe en tættere sammenhæng mellem de enkelte kommuners træk på hospitalsvæsenet og så den refunderede medfinansiering i enhedslisten er er vi skeptiske over for den foreslåede ændring af den kommunale medfinansiering vi deler sådan set regeringens opfattelse af at der er en snitfladeproblematik omkring hospitalsvæsenet og den kommunale behandling og forebyggelse

øge betalingen for kommunerne for at sende deres børn og ældre på hospitalet vi mener det skaber

en uheldig strafkultur

kassetænkning frem for at give et virkeligt incitament til at styrke forebyggelsen i kommunerne hovedproblemet er jo at kommunerne mangler økonomiske ressourcer til at løfte

derfor ser vi med stor skepsis på den her del af forslaget målsætningen må i stedet for være at styrke samarbejdet mellem almen praksis kommune og hospital det er for enhedslisten helt afgørende at borgeren får den fagligt set bedste behandling uanset om det er på en hospitalsafdeling

en del af argumentationen for forslaget har

været at kommunerne i forvejen har kontakt til den gruppe af borgere der bliver berørt og derfor har muligheden for at sætte ind med en forebyggende indsats

vi bare konstatere at sådan er virkeligheden ikke

er det syv og fyrre procent af de ældre over fem og tres år der alene modtager behandling i det somatiske hospitalsvæsen og ikke har kontakt med den kommunale pleje

brug for en generel styrkelse af samarbejdet mellem almen praksis kommune og hospital det samarbejde styrker det nærværende forslag ikke men lægger i stedet op til en model hvor man anvender øget betaling og dermed giver det også en øget straf samtidig ved vi at alderssammensætningen er meget ulige mellem kommunerne så man risikerer at den foreslåede ændring rammer nogle kommuner meget hårdere end andre typisk de kommuner der har fraflytning af unge og familier

den omfordeling af de meget hypotetiske effektiviseringsgevinster af de nye sygehuse som lovforslaget indebærer effektiviseringsgevinsterne er netop stadig væk hypotetiske det er uklart om der overhovedet kan realiseres gevinster og det er altid uklogt at begynde at høste gevinster inden man ved om de er realisable

tidligere påfører i forvejen et produktivitetskrav til sygehusvæsenet der har medført at man i hospitalsvæsenet leverer tredive procent flere ydelser i forhold til for femten år siden

yderligere arbejdspres og dermed en risiko for fejlbehandlinger på de hospitaler som skal regne med dobbelte effektiviseringskrav i de kommende år enhedslisten har stillet en række spørgsmål til ministeren for at få belyst netop de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af disse ændringer og dem ser vi frem til at få svar på

grundet at der ligger nogle økonomiske rammer der skal opfyldes har nogle fuldstændig utilsigtede

af de høringssvar som netop kommer fra de brugerorganisationer og de faglige organisationer

ældre og svage i nærmiljøet og sørge for at sundhedsplejersker endnu hurtigere kommer ud og hjælper den nybagte mor formålet med dette er at undgå at disse grupper indlægges med sygdomme som de kunne have undgået for eksempel bliver alt for mange ældre indlagt med væskemangel og andre lidelser som de kunne have været

for ved en mere målrettet indsats kommunerne gør allerede i dag en stor indsats men med en endnu mere målrettet indsats er det håbet at man kan blive endnu bedre til at holde disse grupper raske kan vi undgå en del af disse unødige indlæggelser vil det først og fremmest betyde meget for de patienter som bliver skånet for det ubehag det er at blive syg og indlagt det betyder en bedre udnyttelse af de penge vi bruger i sundhedsvæsenet

opnå dette ændres taksterne for den kommunale medfinansiering det vil sige at kommunerne fremover skal betale mere for sygehusbehandling af småbørn og ældre over fem og tres år og mindre for de øvrige borgere det skal bemærkes at den samlede kommunale medfinansiering forbliver uændret på de maksimalt cirka tyve milliard kroner så der er ikke tale om en samlet spareøvelse liberal alliance støtter forslaget fordi vi håber og tror på at det vil gøre en positiv forskel for ældre og småbørn vi er naturligvis opmærksom på ældre

andres bekymringer og mener derfor at vi skal følge området og straks gribe ind hvis det skulle vise sig at ændringen ikke virker efter hensigten

det er positivt at der sættes fokus på forebyggelse og at der lægges op til

betalingen til regionerne ses på det samlede beløb og ikke

i det her forslag

de høringssvar der er kommet og vi er enige med blandt andet ældre sagen i at en forskelsbehandling på baggrund af alder strider imod

danske tilgang til sundhedsvæsenet om

sundhedsvæsenet og sundhedsydelserne det bør aldrig være en skelen til alder eller økonomi der afgør adgangen og behovet for sundhedsfaglige ydelser mener vi

ligesom lægeforeningen også bekymrede for at forslaget kan gøre det sværere for nogle kommuner at tage sig af deres ældre og vi undrer os os ligesom dansk pædiatrisk selskab over hvordan man mener at

spædbørnsindlæggelser skal kunne forebygges

end de bliver nu vi mener at det er rigtig fornuftigt at der sættes

vi mener at der skal fokus på kvalitet

rigtig meget mere fokus på forebyggelse i kommunerne også i sundhedsplejen som det også er blevet nævnt af ordførere her tidligere så

sørge for at der bliver skabt mulighed for fælles økonomi på tværs af kommuner og regioner

som ældre sagen også nævner økonomiske incitamenter der belønner samarbejde mellem regioner kommuner og praktiserende

det opgør er

hensigtsmæssigt for eksempel når man laver aftaler fordi man har et vist beløb så det kun kan være inden for en vis aldersgruppe

det på den måde er økonomi der skal bestemme om man kommer

for det giver god mening at kommunerne også økonomisk har grund til at satse på mere forebyggelse eller i hvert fald ikke spekulerer i at sende regningen over i regionen men helt grundlæggende ville

at vi gjorde op med siloerne

jeg kan godt være bekymret for om det her forslag gør det bedre alle steder eller om vi bare ender med at tage penge fra nogle af de kommuner som i forvejen er pressede og som dermed ender med at gøre det endnu mindre godt for børnene og de ældre jeg tror ikke på at det her bare handler om at spekulere i hvem der betaler det handler også om ledelse om organisering om kultur og om at der i det hele taget er tid nok til at sætte tidligt ind derfor håber vi i radikale venstre

kan begynde at tænke kvalitet på en ny måde mindre styring og mere ledelse vi skal af med kassetænkningen og i stedet skabe mening livsglæde og arbejdsglæde fordi det er dygtige medarbejdere der sammen med børnefamilierne og de ældre kan lave den indsats der giver mening vi tager jo første skridt med årets satspulje

for børn før de får diagnoser og medicin og en række forløbsprogrammer som skal sikre sammenhængen mellem børne og ungdomspsykiatrien og ppr

jeg ville ønske at vi kommer til

der skal jo en startinvestering

kritikken gik dengang på at kommunerne kom til at betale for noget som de ikke havde indflydelse på det indrømmer man nu delvis med det nye forslag

såsom at koblingen mellem aktivitetspulje og medfinansiering er uhensigtsmæssig nu skal den afkobles

overgår pengene til staten som så betaler tilbage

en fordelingsnøgle men hvad nu hvis

er hensigtsmæssigt at øge aktiviteten selv om medfinansieringen så vil overskride loftet

eller man tilskyndes til at holde aktiviteten lige under loftet af hensyn til finansieringen og ikke af hensyn til behovet kommunerne kender også det loft vil det betyde

delvis gratis

er vi helt på linje med ældre sagen lægeforeningen yngre læger foa og sundhedskartellet som gør gældende at dette forslag er aldersdiskriminerende

det er stærkt bekymrende aldersdifferentiering af medfinansiering giver kun mening for så vidt man mener at kommunerne reelt har mulighed for at forebygge indlæggelser

er jo langtfra alle ældre som den kommunale ældrepleje er i kontakt med

giver kun mening for så vidt man mener at kommunerne reelt har ressourcer til at foretage

mere forebyggelse end de faktisk gør

hvis de faktisk ikke kan reducere

af indlæggelser men har man foretaget en samlet undersøgelse af forebyggelsesmulighederne og mulighederne for at fastholde funktionsniveauet herunder

sociogeografiske betingelser

en ny lappeløsning når det viser sig at også denne incitamentsstruktur fører til hidtil ukendt og utilsigtet adfærd

som det sammenhængende sundhedsvæsen kan styres efter så relativt primitive økonomiske incitamentsredskaber sf kan ikke stemme for forslaget i

nuværende form ministeren bør som minimum tage aldersdiskriminerende elementer ud af forslaget herudover mener vi

at forslaget øger bureaukratiet i sundhedssektoren der er ikke brug for flere bureaukratiske styringsredskaber men derimod behov for

kanaliserer ressourcerne i sundhedssektoren

at social og sundhedsassistent som står

ældre menneske når den her lov nu kommer til

at hvis man bliver overflyttet til et nyt sygehus inden for samme region

en ekstra taksering det har været helt åndssvagt så med

fra det konservative folkepartis side støtter det her

en vinkel som har betydning for mig og det er borgerens det var også med fokus på borgeren at den kommunale medfinansiering blev indført tilbage i to tusind og syv formålet var at give kommunerne en højere tilskyndelse til at kunne levere en rettidig og god forebyggende indsats til gavn for borgerne borgerne skulle behandles i det nære sundhedsvæsen

dermed også sikre at vi kunne undgå nogle unødige sygehusindlæggelser i to tusind og femten kunne vi alligevel konstatere at vi i danmark har cirka femogtredstusind forebyggelige indlæggelser nioghalvfjerdstusind genindlæggelser

og enoghalvfjerdstusind akutte medicinske indlæggelser det er rigtig mange sygehusindlæggelser af for eksempel ældre borgere med blærebetændelse sår væskemangel

potentiale i at kommunerne forebygger

den demografiske udfordring og flere ældre kan jeg også kun frygte at vi vil se flere indlæggelser og genindlæggelser hvis det er vi ikke griber ind og får styrket den forebyggende indsats indlæggelser som vi ganske enkelt vil kunne forebygge til gavn for borgeren og samfundet det er her at den kommunale medfinansiering kommer ind i billedet for vi har en ordning i dag som er udmærket men som

virker helt efter hensigten set med mine øjne er den eksisterende kommunale medfinansiering

hen for generel eksempelvis siger det sig selv at en kommune ikke kan forebygge hvis jeg går hen og brækker benet på min løbetur

over for den dehydrerede firs årige ældre i eget hjem som de dagligt har kontakt med i hjemmeplejen det er derfor at vi fra regeringens side med lovforslaget ønsker

ændre på ordningen ved at give kommunerne en større økonomisk gevinst hvis de laver en forebyggende indsats og en tidlig opsporing ordningen skal rettes imod ældre og småbørn som kommunerne allerede er i kontakt med og ser dagligt via hjemmeplejen og sundhedsplejersken

hvor deres indsats har en direkte effekt på borgeren ændringen skal få kommunerne til at sørge for at hjemmeplejen i højere grad sikrer for eksempel ekstra opsyn med betændte sår på fru jensen på halvfems år og sørge for at sundhedsplejersken tager tidlig kontakt til mor og barn efter fødslen

effektive ammeteknikker ændringen af den kommunale medfinansiering er selvfølgelig ikke det eneste tiltag som regeringen har indført eller har tænkt sig indføre til gavn for patienten og det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

er et tiltag ud af flere

år er vi kommet med en handlingsplan for den ældre medicinske patient en akutpakke mod overbelægning

vi også nedsat et udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen sammen med kommunerne og regionerne som vil afrapportere her i det nye år så kan jeg også godt lytte mig til at at forslaget med en differentiering af den kommunale medfinansiering ikke er gået helt

kritiseret for blandt andet at lade økonomiske incitamenter styre behovet for indlæggelse af ældre og sågar udhule kommunekassen er der vist nogen der har fået sagt derfor vil jeg gerne i dag

på nogen måde med princippet om let og lige adgang til vores sundhedsvæsen det ændrer ikke

indlægge borgerne og helt ærligt ingen læger kigger på borgerens dåbsattest for at afgøre borgerens adgang til vores fælles sundhedsvæsen at påstå det modsatte synes jeg simpelt hen er noget sludder hvis behovet for en sygehusindlæggelse er der siger det sig selv at så skal en borger selvfølgelig indlægges med lovforslaget fjerner vi ikke nogen penge fra kommunernes økonomi kommunerne kompenseres

men der ændres på udgifterne mellem kommunerne de kommuner som har flere udgifter fordi man måske har flere ældre

også selv har ønsket den her ændring det er den ændring vi nu leverer på så man fristes jo næsten til at stille det første spørgsmål herfra til enhedslistens ordfører

det så at kommunerne selv har ønsket den her ændring

mulighed for at påvirke indlæggelserne

det siger sig selv at en kommune ikke kan ikke skal forebygge at der er mennesker der bliver gravide og

brug for at komme på sygehuset når de skal føde de kan heller ikke forebygge

at jeg falder når jeg er ude at løbe en tur i skoven men de kan forebygge de steder hvor de

jeg understrege at ændringerne jo først gælder fra to tusind og atten det er jo for at kommunerne også får mulighed for at forberede sig på de her ændringer det synes vi er

gennemfører også en række tekniske ændringer i den kommunale medfinansiering allerede fra to tusind og sytten formålet er at få løst nogle af de uhensigtsmæssigheder ved den nuværende kommunale medfinansiering det vedrører blandt andet regionernes

endelig ønsker vi med lovforslaget her en lovhjemmel til en mere balanceret fordeling mellem regionerne af

effektiviseringsgevinster fra de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier det giver god mening at omfordele de gevinster mellem regionerne så borgerne i hele danmark får gavn af den mere effektive drift som vi dermed får med de nye sygehuse omfordelingen af effektiviseringsgevinsterne er allerede

som følge af økonomiaftalen for to tusind og

lovforslaget vil få en god udvalgsbehandling og jeg svarer naturligvis på alle de spørgsmål

sige proxy vi har for indlæggelser i sygehusvæsenet man kunne også sagtens forestille sig

ud fra jeg ville være bekymret

vi for eksempel sagde at vi gjorde det ud fra diagnoser så synes jeg være vanskeligt at udpege hvad det

for nogle diagnoser som kommunerne reelt kan påvirke og hvilke de ikke

det er derfor vi har valgt alderskriteriet sammen med kommunernes landsforening som

i højere grad ser ældre borgere og jeg mener heller ikke nødvendigvis man er ældre fordi man er

fem og tres år det er typisk meget logisk at jo højere oppe man er i alderen jo større er muligheden også for at man er i kontakt med eksempelvis hjemmeplejen og det er jo der kommunerne

gøre en forskel fange de borgere som

risiko for at blive indlagt fordi de eksempelvis er dehydrerede eller

blærebetændelse får lov til at udvikle sig og der er behov for en sygehusindlæggelse det er jo de ting vi skal være meget bedre til at gribe langt tidligere

af tilskyndelse til at sætte ind med den tidlige forebyggende indsats og at give kommunerne tilskyndelsen dér hvor de kan gøre en forskel det siger sig selv at

brækker benet på vej ud af folketingssalen eller ej men kommunen kan

det er jo derfor at kommunerne også selv har ønsket at få en kommunal medfinansiering hvori kommunerne bliver belønnet for at lave den forebyggende indsats dér hvor man har muligheden for at kunne sætte ind til gengæld ændrer det her lovforslag ikke en tøddel ved den enkelte læges

indlægge borgeren uanset om man er barn eller man

kan man gøre det bedre ja i stedet for blot at sige at alt er perfekt ude i kommunerne og

blive bedre tror jeg alle er enige om vi selvfølgelig kan få løftet den forebyggende indsats ude i kommunerne og det er det som kommunernes landsforening også gerne vil være med til kommunerne gerne være med til ved at de nu får en økonomisk tilskyndelse til at sætte ind med forebyggende indsatser der hvor man kan gøre en forskel ude i den virkelige verden

nødt til at korrigere ordføreren i forhold til at man siger det her med at det rammer kommunerne jeg har gentaget

flere ældre eller flere småbørn og som

er det en risiko jo det er det fordi

udsættes for en meget stor fare når man er indlagt på sygehusene tænk bare på de mange eksempler vi hører

som mål at patienter og borgere ikke skal udsættes for det her at man skal reducere antallet af patienter som må forblive indlagt på sygehusene fordi kommunerne ikke er klar til at tage dem hjem derfor er formålet at styrke kommunernes incitamenter til at hjemtage de færdigbehandlede patienter det vil som jeg siger både gavne patienterne og borgerne men det vil også gavne vores samlede sundhedsvæsen fordi vi helt klart vil udnytte ressourcerne i sundhedsvæsenet bedre forholdet er sådan i dag at kommunerne skal betale to tusind kroner hver eneste dag de har en borger indlagt på sygehuset

incitament så godt nok nej det er det åbenbart ikke fordi der stadig væk er alt for mange patienter der må blive på sygehusene og som jeg siger

medfører det jo også en anden negativ ting og det er at

lægger op til at kommunernes incitament

de skal betale hæves

første to dage hæves det fra to tusind kroner til

faktisk seks tusind kroner per dag der skal betales socialdemokratiet har det helt klare mål

skal være i stand til at sikre såvel den nødvendige kapacitet

den rigtige høje faglige hjælp så borgerne uanset hvornår

de meldes færdigbehandlet på sygehuset kan komme hjem enten hjem til eget hjem eller til en kommunal institution det her er ikke blot et ideal

er faktisk en helt klar forventning vi har i socialdemokratiet vi har også en helt klar forventning om at man det vi taler så hyppigt om som er overgangen fra sygehus til kommune

sikret en væsentlig bedre koordinering væsentlig mere smidighed væsentlig mere sikring af at de faglige og nødvendige oplysninger glider fra sygehuset

må det ikke være derfor synes jeg også at vi i lovforslaget skal indbygge

ordningen skal være smidig og vi skal også indbygge i loven om

loven kommer til at virke efter hensigten derfor er socialdemokratiets ønske at ministeren laver en status efter et år eller halvandet og informerer os i sundhedsudvalget om hvordan det går det er jo meningen at loven her skal træde i kraft fra begyndelsen af to tusind og atten det er også socialdemokratiets ønske at vi skal lave en evaluering af den her ændring vi må finde ud af om det har den ønskede effekt

de penge der måtte komme ind

det er sådan i lovforslaget at regionen fortsat skal have den takst de får nu på omkring to tusind kroner per dag lovforslaget nævner også at ministeren har mulighed for hvis ikke loven får den ønskede effekt med at reducere antallet af færdigbehandlede patienter

indføres en puljemodel vi bider hos socialdemokratiet meget mærke i at kommunerne er meget kritiske heroverfor fordi det

at der vil komme færre penge til servicerammen til kommunerne det er vi fra socialdemokratisk side meget betænkelige ved og derfor vil vi frem mod tredjebehandlingen arbejde for at sundhedsministeren skal være forpligtet til at orientere sundhedsudvalget

sådanne overvejelser

regeringen kan imødekomme de krav jeg har skitseret fra socialdemokratiets side

fuldstændig klare

er noget ideal men en klar forventning

trygge ved at patienterne borgerne kommer hjem og det er de hvis de har den rigtige faglighed og hvis normeringen og kapaciteten er den rigtige og det skal den være

kommune af med en kvalitet som ikke lever op til det som er vores helt klare forventning derfor skal vi også sørge for at økonomien

jeg stiller krav om at vi skal evaluere at vi skal få en status på det her og det skal ministeren bakke op for at

til sig selv er at vi jo har en incitamentsstruktur i dag det koster to tusind kroner per døgn derfor kan man sige at

i enhedslistens interesse at der ikke er patienter der ligger unødvendig lang tid på sygehuset så vi må prøve

inden for det seneste år har vi sammen med den siddende sundhedsminister også taget initiativer

nogle af de ting er startet og er i gang

inden længe begynder at kunne se virkningen af det

er nogle af de rige kommuner

en som københavns kommune man har penge til

og aflastningspladser til de ældre borgere derfor støtter vi det her

gerne understrege at for dansk folkeparti handler det om ikke at sende en patient for hurtigt hjem man skal være parat til udskrivning det er ikke alle som er færdigbehandlede når lægerne mener at man nu kan komme hjem der skal være styr på det hjemme i kommunen for meget af behandlingen foregår derhjemme så med den her lov skal vi også sikre at borgeren er udskrivningsparat

der i disse dage ligger en borger som faktisk er klar til at tage hjem men at kommunen ikke tager borgeren hjem det koster i dag kommunen nitten

seks og halvfjerds kroner per dag og dette bliver nu fordoblet for de første to dage og tredobles fra dag tre til

uanset hvad kommer kommunen til gode

akutstuer som vi herindefra har defineret hvad skal indeholde

at der er nok personale til at kunne tage sig af de ældre borgere der blot venter på at komme hjem enten hos sig selv eller på en stue

for patienten for hvem vil ikke hellere være hjemme i de trygge rammer og det er ærgerligt for sygehuset for en færdigbehandlet patient optager en seng som en alvorligt syg

glæde af og her starter så den onde overbelægningscirkel hvor patienter ligger til offentligt skue på kolde hospitalsgange og den problemstilling tager vi alvorligt ja vi tager den faktisk meget alvorligt i venstre de sidste fem år har antallet af somatiske færdigbehandlingsdage ligget stabilt på omkring fyrretusind og målet er

en plads på gangen er ganske enkelt uværdigt og i venstre har vi længe haft blik for de udfordringer som det giver de ældre medicinske patienter netop derfor har vi også sammen med de andre partier i blå blok taget initiativ til en handlingsplan for den ældre medicinske patient og her er fire indsatsområder et af fokuspunkterne er netop en nedbringelse af antallet af færdigbehandlingsdage på sygehuset og skal vi i mål med den ambition

på en af dem er færdigbehandlingstaksten som kommunerne betaler til regionen for at have en færdigbehandlet patient liggende på et sygehus med andre ord vi kan øge det økonomiske incitament for kommunen til at tage de færdigbehandlede patienter enten hjem hvis de er klar til det eller for eksempel til en aflastningsplads hvis borgeren er for rask til at være på hospitalet og for dårlig til at være derhjemme kommunen betaler i dag nitten seks og halvfjerds kroner

den takst vil kommunerne fremover skulle betale en statslig færdigbehandlingstakst på nitten seks og halvfjerds for dag en og dag to samt

at både ældre sagen og lægeforeningen i deres høringssvar peger på samarbejdet mellem region og kommune som afgørende for at antallet af færdigbehandlingsdage nedbringes fra venstres side deler vi det udgangspunkt at et styrket og et forbedret samarbejde mellem region og kommune er afgørende

at handlingsplanen for den ældre medicinske patient vil bidrage positivt til koordineringen således at en ændret økonomisk incitamentsstruktur ikke kommer til at stå alene i det hele taget

vi styrker samarbejdet i det nære sundhedsvæsen og her spiller de almenpraktiserende læger en betydelig rolle men det kommer vi til at arbejde meget mere med når lægedækningsudvalget og udvalget om det nære sundhedsvæsen kommer med deres rapporter først i det nye år

det er helt afgørende for at sikre et højt fagligt niveau at patienter befinder sig der hvor de får den fagligt set bedste behandling uanset om det er på et sundhedscenter eller på et sygehus derfor er det da også glædeligt at antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene nu er faldende der er imidlertid en række problemer med tilgangen i lovforslaget som vi finder kritisabel

gør at vi derfor ikke umiddelbart kan støtte lovforslaget

vi finder det bekymrende at man fokuserer på muligheden for at straffe

men det kan omvendt have den risiko indbygget at kommuner alene af økonomiske hensyn hjemtager patienter som de set ud fra et fagligt synspunkt ikke kan tilbyde kvalificeret pleje jo større straf jo større risiko det er allerede et velkendt problem ifølge en undersøgelse fra dansk sygeplejeråd fra to tusind og femten er det hele otte ud af ti kommunalt ansatte sygeplejersker der inden for den sidste måned har oplevet at borgerne ikke er færdigbehandlet når de udskrives fra hospitalet til eget hjem eller plejebolig det er bare en bekræftelse af at der er en alvorlig snitfladeproblematik mellem regioner og kommuner som vi mener skal løses gennem det lokale samarbejde og i sundhedsaftalerne ikke gennem økonomiske straffeforanstaltninger

det os at der med puljeordningen kommer endnu mere pres på kommunernes likviditet kommunernes økonomi er i forvejen hårdt presset og en yderligere straffeforanstaltning kan presse økonomisk trængte kommuner yderligere det vil have præcis den modsatte effekt af lovforslagets intention nemlig at vi risikerer at få et dårligere tilbud til borgeren der bliver hjemtaget fra sygehuset frem for økonomisk straf ser vi langt hellere initiativer der støtter det sammenhængende sundhedsvæsen initiativer der styrker samarbejdet mellem almen praksis og sygehus og kommune hvor man styrker både regionernes og kommunernes økonomi så de får mulighed for at etablere et sammenhængende forløb med patienten i centrum

puljeordning øger vi også risikoen for en øget bureaukratisering det bliver endnu en pulje som kommunerne kan søge midler i og vi frygter at det kommer til at fremme kassetænkningen mellem kommuner og regioner endnu mere helt grundlæggende mener vi det er en forkert vej at gå vi anerkender problemstillingen færdigbehandlede patienter skal ikke ligge på sygehusene men med den ensidige fokusering på målstyring og økonomiske sanktioner er vi bekymrede for at det bliver økonomiske betragtninger

et excelark der bliver det primære ikke den lægefaglige vurdering hvor patientsikkerhed og arbejdsmiljø bliver sat i højsædet derfor kan enhedslisten ikke støtte forslaget men vi vil stille en række spørgsmål til det i

til at hjemtage de patienter som er klar til det incitamentet øges ved at øge den såkaldte færdigbehandlingstakst derudover har vi med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske medicinske patient afsat en

milliard kroner til konkret og målrettet indsats på det her område det har vist sig at nogle regioner er rigtig gode til at undgå patienter på gangene og det har også vist sig

at nogle kommuner er rigtig gode til at få patienter hjem når de er udskrivningsparate jeg håber meget at den viden som de kommuner og de regioner har kan spredes til andre regioner og kommuner

har forslaget altså til formål at skabe et bedre samarbejde mellem region og kommuner til glæde

derfor støtter liberal alliance

i at der skal findes løsninger på

det kan man nok ikke være uenig i vi er bare igen ikke helt enige i metoden der er brug for en løsning på tværs af sektorer en løsning i forhold til samarbejdet mellem kommunerne og regionerne og her mener vi

at økonomiske incitamenter i form af en slags straf til kommunerne vil løse problemerne så nemt tror vi desværre ikke det

at den pulje der bliver nævnt i lovforslaget

som beskrives som en slags omprioritering fra kommune til stat og tilbage

virker noget uklar og meget bureaukratisk så kort fortalt

ønsker vi i alternativet langtidsholdbare løsninger der fremmer samarbejdet mellem

mellem femogtredivetusind og fyrretusind færdigbehandlingsdage om året hvor en færdigbehandlet patient optager en sengeplads på et sygehus formålet med den her lov

er at give kommunerne en tungere økonomisk grund til at hjemtage de borgere som er færdigbehandlede færdigbehandlingstaksten for kommunerne bliver fremover knap fire tusind kroner for dag et og to og knap seks tusind kroner fra og med tredje dag det svarer til en fordobling for dag et og to og en tredobling fra dag tre og frem det er altså noget der kan mærkes i radikale venstre

støtter vi som udgangspunkt lovforslaget selv om jeg har den samme bekymring her som jeg havde til l fire og halvfjerds som vi lige har behandlet

grundlæggende er jeg betænkelig ved den økonomistyring og kassetænkning der er på sundhedsområdet

selv om forslaget forhåbentlig får nogle kommuner til at tænke i nyt og bedre så kan det også slå igennem som besparelser i de kommuner som ikke er særlig gode til at få borgerne hjem og hvor ledelsen ikke udnytter muligheden for at gøre det bedre men bare skærer

derfor tror jeg som jeg også sagde til l fire og halvfjerds at vi som folketing skal være mere optaget af hvordan vi kommer af med den meget stramme økonomiske kassetænkning og i stedet formår at skabe sammenhæng og mening for den enkelte patient det kræver god ledelse og det kræver en ny investeringsmodel som gør det muligt at sætte tidligt ind

dyrket specialiseringen til gengæld er finansiering og sundhedsstruktur til stadighed til debat og jeg medgiver at der er forbedringspotentialer man kan eksempelvis sagtens

sig selv hvem der bedst kan rådgive og vejlede den nyopererede patient er det de specialiserede ansatte på hjerteafdelingen eller er det generalisterne som er ansat i kommunerne netop det spørgsmål er ofte til debat mellem kommuner og regioner når de skal aftale hvilke patienter kommunerne skal overtage i forhold til rehabilitering for nogle patienter kan måske med et par dages ekstra indlæggelse

når de kommer hjem det må til enhver tid være målet at patienter i videst muligt omfang kan hjælpes til at hjælpe sig selv og det må til enhver tid være målet at patienterne får den bedste hjælp

udskrives og hvis kommunerne rent faktisk spekulerer i at fastholde dem i sengen på hospitalet fordi det økonomisk kan betale sig selv om det koster en strafafgift så giver det selvfølgelig mening at hæve afgiften men ved man noget om hvorvidt det forholder sig sådan og hvis man ved det hvorfor har man så ikke fået det ændret i økonomiaftalen hvis årsagen til at der er for mange liggedage for færdigbehandlede patienter

hele tiden rykkes frem og at ordinering af

uden at kommunerne har mulighed for at følge med så er det et strukturelt problem og ikke et økonomisk disciplinproblem hvis regionernes hvis regionernes hospitaler så ovenikøbet har incitament til at fremrykke færdigbehandlingen færdigbehandlingen fordi det kan frigive ressourcer til andre og måske mere indbringende aktiviteter så ville den foreslåede lovændring også føre til en uhensigtsmæssig adfærd

strafafgift så ovenikøbet fører til oprettelse af relativt dyre sygehussubstitutter i kommunerne som alligevel er stærkt begrænsede i kapacitet og kan være af svingende kvalitet så vil man samfundsøkonomisk tabe på ordningen

at betale strafafgift på antallet af færdigbehandlede patienter som de ingen eller kun begrænset indflydelse

og får de ikke en udvidet aktivitetsramme må der tages midler andre steder fra i hjemmeplejen til at betale for hurtig hjemtagelse det vil i sig selv øge en ukontrollabel opgaveglidning inden for hjemmeplejen ældreplejen med flytning af ressourcer væk fra den ordinære pleje og praktisk bistand til sygehuslignende aktiviteter

det her forslag er tale om bureaukrati af værste skuffe sf kan

forslaget i sin nuværende form men vi vil stille en række spørgsmål under udvalgsbehandlingen

bede ministeren om at redegøre for om det faktisk forholder sig sådan at kommunerne spekulerer i

hjemtagning af patienter og ministeren må kunne redegøre for om kommunerne faktisk har de fornødne ressourcer både økonomisk og fagligt til at hjemtage patienter som eventuelt ligger færdigbehandlede

have patienter liggende på gangene fordi der mangler sengepladser og samtidig have færdigbehandlede patienter liggende i sengene

hjem skal vi forhindre dette er

og fyrretusind somatiske færdigbehandlingsdage om året

indtil kommunen er klar med et tilbud til en vi har noget dygtigt personale på vores hospitaler

de betragter dem som værende færdigbehandlet altså borgere som får et tilbud som ikke er velkvalificeret ud fra det faglige personale der skal behandle dem

at ligge på sygehusene selv om de er udskrivningsparate og klar til at

komme hjem ingen af de to ting kan vi byde vores ældre medborgere og et vigtigt skridt til at få løst de problemer er at alle danmarks otte og halvfems kommuner er klar til hurtigt at kunne hjemtage deres færdigbehandlede borgere så vi kan få borgerne tilbage i trygge rammer ved hjælp af hjemmeplejen så der kan blive mere plads på stuerne på de medicinske afdelinger til patienterne og så vi opnår en bedre anvendelse af specialiseret personale og sygehuskapacitet vi får alt i alt mere og bedre sundhed for pengene med lovforslaget her styrker vi derfor kommunernes incitament til at hjemtage de færdigbehandlede patienter fra sygehusene ved

at øge færdigbehandlingstaksten i dag er

færdigbehandlingsdage i det danske sundhedsvæsen om året

rigtig rigtig mange og af de

femogtredivetusind fyrretusind dage

er cirka fyrre procent dele af forløb med over ti færdigbehandlingsdage det vil sige dem vi kalder langliggere for

også at adressere spørgsmålet fra sfs ordfører før findes det ja det gør det og det gør det i høj grad

det tyder jo på at der er tale om nogle strukturelle brister i visse kommuner og

ikke bare er en lille svipser sådan i ny og næ hen over weekenden vi mener at det er alt for mange færdigbehandlingsdage og dermed også for mange spildte ressourcer derfor øger vi nu taksterne med lovgivning i et samlet sundhedsvæsen der går på tværs af sektorer er en klar arbejdsdeling mellem kommuner og regioner selvfølgelig rigtig vigtig det indebærer at kommunerne hjemtager færdigbehandlede borgere så snart behandlingen på sygehuset

er afsluttet og ret skal være ret de fleste kommuner i danmark hjemtager

færdigbehandling det er godt

opgave hvis alle kommuner derfor fortsætter med at gøre det godt bliver de heller ikke berørt af lovforslaget problemet med færdigbehandlingsdage hovedsagelig kommuner i region hovedstaden vi forventer med de nye takster at de nu vil gøre en ekstra indsats for at hjemtage deres borgere at de gør det samme som alle andre kommuner tilsyneladende godt kan finde ud af og dermed lærer af de bedste vi fordobler kommunernes færdigbehandlingstakst for dag et og vi to og tredobler taksten for dag tre og frem regionerne vil modtage samme takst som i dag mens takstforøgelsen vil blive tilbageført til kommunerne under et inden for den enkelte region for dermed også at svare på spørgsmålet fra enhedslistens ordfører der vel fik sagt noget i retning af at nu fik regionerne et uheldigt incitament nej

lige præcis det de ikke gør på den måde bliver pengene i det kommunale system mens den enkelte kommune får et øget incitament

færdigbehandlet på sygehuset den forhøjede takst fra dag tre og frem sender et signal om at lange forløb hvor

ligger langt over ti dage simpelt hen er uacceptable justerede færdigbehandlingstakster er en del af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient og regeringens indsats for at undgå overbelægning så de økonomiske incitamenter står ikke alene med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient som er lavet sammen med de blå aftalepartier

finansloven sidste år afsætter vi en

til at løfte indsatsen over for de ældre medicinske patienter den indeholder også en prioritering på fire hundrede og femten million

akutpakke mod overbelægning som øger sygehusenes kapacitet med blandt andet mere personale en vigtig brik i at undgå overbelægning er

ud over flere varme hænder at vi nedbringer antallet af færdigbehandlingsdage det vil bidrage til at der er senge og stuer nok til syge patienter i danmark lovforslaget vil være til glæde for borgeren der kommer hurtigt hjem i trygge omgivelser det vil være til glæde for patienter på sygehusene der får mere opmærksomhed fra personalet og mere plads på stuerne og det vil være til glæde for sundhedsvæsenet der samlet set får frigjort ressourcer samlet får vi altså en mere værdig behandling af borgerne i sundhedsvæsenet mindre overbelægning og mere sundhed for pengene jeg håber at lovforslaget får en god udvalgsbehandling

psykiatriske

som skal sikre en god sporbarhed

forfalskede lægemidler er desværre et stigende problem globalt set det siger sig selv

lægemidler som er falske hvor producenterne ikke er sikre på indholdet og

ind i de lovlige forsyningskæder i sundhedsvæsenet i danmark eller andre eu lande så udgør det naturligvis en stor fare for

som forbruger medicinen derfor er det rigtig godt og fint at man i eu er blevet enige om at der skal

er medicinens ydre emballage der stilles nu krav til at der skal laves unikke stregkoder sådan at man kan

skal også sikres med en anbrudsanordning så det er meget let

for for forbrugerne patienterne at se om pakningen har været åbnet og det er med til at give en højere sikkerhed planen er at

februar to tusind og nitten det andet

sikkerheden for indberetningen af nødvendige oplysninger så man kan undgå alvorlige uønskede hændelser danmark er et meget stort

humane væv vi har store sædbanker som i høj grad forsyner det europæiske marked og verdensmarkedet

med lovforslaget lagt op til at i stedet for distribution direkte til en hjemmeadresse

skal distributionen af sæd foregå gennem registrerede vævscentre fertilitetsklinikker og autoriserede sundhedspersoner eller lignende er det så bare uden problemer der er i hvert fald

nogle udfordringer som vi fra socialdemokratiets side mener at vi helt klart bliver nødt til at få undersøgt frem mod tredjebehandlingen man kan sige at i forhold til danske forbrugere danske patienter som ønsker at få fertilitetsbehandling og gøre brug af

sig ikke de store problemer forbundet med det men hvis man kigger ud på det europæiske marked

der blandt andet fra lgbt miljøets

om den her danske lovændring vil være med til

at begrænse og hæmme især enlige

gøre brug af sæd fra danske sædbanker jeg vil opfordre ministeren til at vi frem mod tredjebehandlingen får taget initiativ til gennem sundhedsudvalget

få indledt nogle drøftelser om

om der fra dansk side vil være tale om en overimplementering af det

at vi kan være med til at påføre europæiske forbrugere af

undgå derfor mener jeg at vi frem mod tredjebehandlingen bliver nødt til at drøfte det her nøjere men det er jo klart at sporbarhed er væsentligt og som jeg også sagde indledningsvis i min ordførertale er der en klar forpligtelse til

undgå at der opstår situationer som ikke skulle være opstået fordi man bliver smittet via den sæd der er blevet leveret som sagt synes vi at

er fuldstændig klart at

undersøge nøjere jeg vil afslutningsvis sige at vi godt er klar over at

vil have en mulighed for at komme til danmark og købe sæden få den udleveret via autoriserede kanaler sundhedspersoner og tage den med hjem men vi vil nødig være med til at understøtte nogle landes mangel på tolerance ved at vi indfører en dansk lov som kan hæmme forbruget og køb af

mener vi at forslaget kommer de danske borgere til gode vi ser utrolig

forfalskede lægemidler

tager skade det er kun en del af en eu forordning og den

emballagen som skal sikre at

så man undgår at lave fejl

skal vi her sikre at kvinder der får fertilitetsbehandling

at man kan spore den til den enkelte donor vi har desværre alt for mange uheldige sager med at donorsæd

nogle sygdomme med sig så derfor hilser vi den her

velkommen der vil nu kunne ske en systematisk kontrol og registrering af

i form af

med arvelige sygdomme som kunne have været sporet inden graviditeten blev en realitet vi støtter de foreslåede procedurer i form af karantæne af donorer

er mistanke om alvorlige risici vi ved at det med dette forslag kan blive mere omstændeligt men fra dfs side

patient i det danske sundhedsvæsen og det skal være trygt at købe medicin i danmark desværre har vi

seneste år set eksempler på at forfalskede lægemidler har fundet vej til det danske marked vi har tidligere i folketinget behandlet lovforslag som sigter sigter mod at dæmme op for den udvikling

at der kommer to nye sikkerhedselementer på receptpligtige medicinpakninger og visse håndkøbspræparater det ene er en stregkode som sikrer identifikation af den enkelte lægemiddelpakning og den anden er en anordning som skal sikre at emballagen ikke har været brudt derudover skal lægemiddelvirksomheder etablere et datalagringssystem så man gemmer oplysninger om de lægemidler

det der er med lægemiddelkriminalitet som med så mange andre former for kriminalitet

et nationalt og et fælles eu datalager så vi på tværs af grænser kan kontrollere og spore lægemidlers oprindelse og ægthed sporbarhed er omdrejningspunktet i lovforslagets anden del der handler om vævsloven hvor det vurderes at den nuværende regulering ikke lever op til alle intentioner i eus vævsdirektiv og i kommissionsdirektiver hvad betyder det så det betyder også her at patientsikkerheden ikke er optimal når det handler om distribution og eksport af kønsceller direkte til privatpersoner i danmark siger lovgivningen at en sæddonor maksimalt må donere sæd til tolv graviditeter sagen er den

til for eksempel hjemmeinsemination

er blevet gravide eller ej konsekvensen er

ja hvorfor kan man så spørge sig selv

dels fordi der på nuværende tidspunkt er en underrapportering fra privatpersoner og der tilsyneladende pågår handel

man via indberetninger for eksempel holder øje

alvorlige arvelige genetiske sygdomme og den mulighed har man ikke når man ikke har et overblik over antallet af graviditeter for os i venstre er det indlysende

der kan have en interesse i at føde børn med alvorlige genetiske sygdomme det må være i alles interesse at såfremt

spore sæden ligesom mulighederne for en permanent suspension eller tilbagekaldelse af vævstilladelser skal kunne iværksættes såfremt reglerne ikke overholdes

ud fra et patientsikkerhedsmæssigt hensyn

så sædbankerne ikke fremover sender sæd direkte til modtageren

udleveres direkte til køberen på for eksempel en fertilitetsklinik sundhedspersoner der behandler børn født ved hjælp af for eksempel sæd fra en donor har og vil fortsat have pligt til at indberette genetisk sygdom hos barnet

som hilser de foreslåede ændringer velkommen ligesom jeg også har noteret mig

for så vidt angår afskaffelse af muligheden for direkte distribution

til privatpersoner når vi fra venstres side bakker op om de foreslåede ændringer er

stort ønske om at også kvinder som foretager hjemmeinsemination

foreslåede ændringer er en vej at gå lad mig for god ordens skyld slå fast at med lovforslaget her vil der gælde de samme regler for alle kvinder uanset nationalitet eller seksuel orientering fra venstres side

uønskede hændelser ved brug af humane væv og celler celler herunder donorsæd indføres skærpede distributionskrav som gør at sæden fremover ikke må leveres direkte til køber men i stedet skal fremsendes og distribueres via registrerede vævscentre hospitaler eller autoriserede sundhedspersoner det rejser nogle helt grundlæggende problemstillinger vedtages lovforslaget i sin nuværende udformning vil det stort set umuliggøre hjemmeinsemination fremover både i ind og udland

rapportering sikres ved mindre indgribende tiltag nogle af verdens største sædbanker er danskejede med sæde eller filialer i danmark i dag kan enkeltpersoner og par uanset geografisk bosted bestille donorsæd fra disse banker over internettet få det fragtet hjem til sig og udføre hjemmeinsemination med det formål at opnå graviditet muligheden benyttes af mange internationale kunder og gør at kvinder og par som bor eller opholder sig i lande

ikke er muligt at opnå fertilitetsbehandling i det offentlige eller private sundhedsvæsen eller som blot ikke ønsker at lægge krop til andet end hjemmeinsemination som ikke nødvendigvis betinger medicin eller andre indgreb

og alternative familietyper

udgøre den helt overvejende del i mange lande vil den nuværende mulighed for køb af primært dansk donorsæd og hjemmeinsemination være deres eneste mulighed for fertilitetsbehandling og dermed for at opnå graviditet restriktionerne i l seks og halvfjerds skal anskues ud fra et internationalt menneskerettighedsperspektiv hvor seksuelle minoriteter og enlige kvinder bosiddende i og uden for eu begrænses i deres mulighed for at stifte familie på lige fod med heteroseksuelle i en dansk sammenhæng kan det ligeledes ud fra et rettighedsperspektiv ses som problematisk at de grupper som helt overvejende benytter hjemmeinsemination lesbiske og enlige kvinder fratages denne enkle omkostningslave og indgrebsfri mulighed fra et økonomisk perspektiv bliver dette reelt fordyrende for alle der ønsker fertilitetsbehandling især set i lyset af kravet fra november to tusind og femten om brugerbetaling til behandling behandling af ønsket andet barn

der reelt set ikke er tale om en overimplementering af vævsdirektivet

alle omstændigheder foruroligende at presset på opstramning kommer fra en række katolske lande hvor et dansk krav om at donorsæd kun kan distribueres gennem autoriserede sundhedspersoner i opholdslandet vil resultere i et de facto forbud for enlige kvinder og lesbiskes muligheder for fertilitetsbehandling enhedslisten kan godt støtte den del der indskriver eksisterende regler om karantæner og blokering af sæddonorer hvis der indberettes bivirkninger eller sygdom som følge af insemination med sæden som følge giver l seks og halvfjerds styrelsen for patientsikkerhed ret til fremover at ændre suspendere eller tilbagekalde en vævstilladelse samt at strafsanktionere der foretages desuden andre mindre præciseringer i vævsloven

hvis intentionen er at styrke patientsikkerheden gennem

mere anvendelige redskaber der kunne tages i brug sporbarheden kunne forbedres ved en langt mindre omsiggribende indsats fra sædbankernes side hvor de strammede

om behovet for at indrapportere over for forbrugerne dette kunne gøres på alle

og ved en mere intensiv opfølgning fra sædbanken

et notat fra ministeren som dokumenterer

at leve op til vævsdirektivet vi mangler blot fortsat at få dokumentation for at de krav som jeg læste op her ikke vil kunne opfyldes gennem disse styrkede tiltag alene det vil vi i udvalgsarbejdet bede

for vedtagelsen af l seks og halvfjerds har økonomiske og sociale konsekvenser for par enlige kvinder og seksuelle minoriteter som virker fuldstændig ude af proportion med det loven tilsigter at opnå dansk donorsæd gennemgår ifølge sædbankerne og ministeriet en screening af meget høj standard og danske sæddonorer er dermed helt overordnet bedre udredt for genetiske sygdomme end den gennemsnitlige mand

af lovforslaget vedrører distribution af donorsæd en stor del af donorsæden distribueres i dag direkte til den kvinde som ønsker at blive gravid det ønsker dette lovforslag at ændre på hvis det vedtages skal kvinderne fremover hente sæden hos en sundhedsperson årsagen er et ønske om øget sporbarhed af donorsæd således at man kan finde frem til donoren hvis der fødes børn med genetiske sygdomme

øge patientsikkerheden og undgå sygdomme

dette formål indfris med nærværende forslag eller om vi blot overimplementerer og måske

at vi kan bede ministeren om hjælp til at bringe mere klarhed over dette i det kommende udvalgsarbejde og få klarlagt eventuelle misforståelser

øgede sporbarhed skal opnås ved at indsætte et led imellem sædbank og kvinde dette led er en sundhedsperson og man mener at det skal få flere kvinder til at indrapportere hvis de føder børn med arvelige sygdomme og dermed øge sporbarheden i de sager man kender til har kvinderne jo indrapporteret det

men det er også en af de ting som jeg håber på at vi i udvalgsarbejdet kan få kastet lys over altså med hvilken begrundelse man mener at kvinderne hellere vil rapportere til en sundhedsperson end til en sædbank og hvorfor det er at lovforslaget vil sikre

tilfælde vi kender til men måske er problemet at sædbanken ikke har levet op til

forpligtelse og ikke har reageret som den burde gøre det ved jeg ikke men hvis det er tilfældet kunne man måske opnå større sporbarhed ved at pålægge sædbankerne yderligere krav til sikkerhed regeringen har vurderet at danmark er forpligtet til at efterleve den anmodning der er kommet fra eu om at ændre lovgivningen

jeg håber meget at ministeren vil være positiv over for en dialog om hvorvidt vi rent faktisk er forpligtet eller ej og i hvilken grad og ligeledes være positiv over for at se på om der skulle være en måde

i en lidt anden udgave og så alligevel bibeholde muligheden for at enlige og lesbiske i hele europa kan stifte familie under betryggende forhold

på en måde så vi kan gøre mest muligt for patientsikkerheden men uden at det går ud over kvinders rettigheder og på en måde som respekterer danske holdninger og værdier i til enlige og lesbiske uden at tvinge raske kvinder ind i sundhedssystemet så liberal alliance ser frem til et positivt og konstruktivt

solgt over internettet er forfalsket og dermed potentielt farlig for forbrugerne det kan for eksempel være potensmidler der indeholder tre gange så meget af det aktive stof

seksten altså i år foretog man en verdensomspændende aktion mod ulovligt salg af medicin og her blev eksempelvis fire tusind ni hundrede hjemmesider lukket eller fik fjernet deres betalingsmuligheder forfalsket medicin er i bedste fald virkningsløst og i værste fald meget farligt

over for den del af lovforslaget vi ønsker

behandlingen af personoplysninger og datasikkerheden i forslaget

del af lovforslaget er den del der handler om at skabe større sikkerhed indberetning af nødvendige oplysninger om alvorlige uønskede hændelser ved anvendelse af donorsæd til fertilitetsbehandling og den finder vi lidt mere kompliceret

opstår uønskede hændelser

tolv gav en enkelt donor ni børn i danmark en meget alvorlig arvelig sygdom og i den forbindelse blev det indskærpet over for sædbankerne at de skal slå alarm og få sæden stoppet så snart de får den mindste mistanke om at en donor kan videregive arvelige sygdomme

blandt andet fik overført den samme farlige sygdom nf1 af en donor

sædbanken indberettede først problemet til sundhedsstyrelsen efter et halvt år og på det tidspunkt var mindst to og fyrre børn blevet undfanget ved sæd fra den syge fra forskellige sædbanker ifølge sundhedsstyrelsen fik mindst syv børn diagnosen fra den her donor så vi vil naturligvis gerne være med til at stoppe risikoen for at

får overført den slags farlige sygdomme men vi er også lidt i tvivl om hvorvidt

foreslås i lovforslaget hvor private købere ikke længere kan modtage sæden direkte på hjemmeadressen

løser problemerne med de her alvorlige utilsigtede og uønskede hændelser med en donors sæd vi frygter samtidig også at den her lov vil stille enlige og homoseksuelle i andre lande dårligt som også andre har nævnt i dag fordi de lige nu har mulighed for at få leveret sæd direkte fra danmark

konsekvenserne for disse minoritetsgrupper afklaret

umiddelbart vil jeg slutte af med at sige at vi vurderer at det virker

mere fornuftigt at tage stilling til de her to

afvente arbejdet i udvalget

vi ønsker at få uddybet nogle tekniske detaljer i lovforslaget før vi vil tage endelig stilling for eller imod

og derfor er det vigtigt at vi har et stærkt samarbejde i europa der hvor det her lovforslag giver politiske diskussioner

den del der handler om de skærpede distributionskrav og kontrollen med donorsæd regeringen vil indføre et krav om at sæd til privatpersoner fremover skal igennem registrerede vævscentre autoriserede sundhedspersoner eller lignende i stedet for at man kan få det direkte det er vigtigt af sikkerhedsmæssige hensyn at der er styr på sæden sådan

man finder ud af det hvis der er noget galt

jeg kan godt forstå at man i sædbanken synes det er besværligt og jeg har det ikke sådan at det nødvendigvis lige præcis skal være den her løsning

der er bedre og med mindre bureaukrati som kan give den samme patientsikkerhed min største bekymring i med forslaget

den bekymring der er rejst fra de homoseksuelle miljøer vi må jo ikke ødelægge lesbiskes muligheder for at få børn ministeren siger at der ikke er noget problem fordi for eksempel polske

balancen i det her skal jo gerne være sådan at man netop styrker

for de lesbiske kvinder og ikke tager muligheder fra dem og derfor vil vi gerne være med til at kigge på om

kvinderne bedre altså kunne man for eksempel forestille sig at man fortsat kan få tilsendt sæd fra danmark så længe det bare går gennem en sundhedsperson eller skal man fysisk møde op i danmark

at den vil få konsekvenser for kvindepar og enlige sådan som lgbt danmark påpeger i deres høringssvar ifølge lgbt danmark vil det nu blive helt umuligt at distribuere donorsæd og donerede æg via privatpersoner i eu det kan betyde at lesbiske og enlige i en række europæiske lande hvor regnbuefamilier ikke er tilladt i fremtiden vil være henvist til et totalt gråt marked eller tilfældig

sikkerhed over styr derfor skal det spørgsmål klarlægges i udvalgsbehandlingen før vi kan tage stilling til det samlede forslag

emballage på og der bliver stillet nye krav

meget fint at man har fundet en balancegang hvor man naturligvis sætter patientens sikkerhed i centrum men omvendt også får en implementering der ikke er unødig

kunstig befrugtning der må man bare sige

sikkerheden ved den kunstige befrugtning

inde på før mig

underindrapportering vi skal sikre os

får registreret hvornår der er tale om succesfulde

også vigtigst af alt virkelig være sikre på at der ikke er genetisk arvelige sygdomme som bliver givet videre til børn hvis det kunne været undgået

med udgangspunkt i den logik

vi fra konservativ side positive over for det her lovforslag og har i sinde at bakke op om det

der er blevet rejst nogle og jeg kan sagtens følge at det er vigtigt at vi ikke i vores iver for

sundhedsministeren har givet nogle gode svar på hvordan det her kan håndteres

undgås så fra konservativ side

os mod forfalskede lægemidler det er vigtigt for forfalskninger er desværre et stigende globalt problem et problem som skal minimeres mest muligt af hensyn til patientsikkerheden en forfalsket medicin kan være yderst sundhedsskadelig for falsk medicin kan mangle vigtige aktive stoffer indeholde for lidt for meget være giftigt og så videre her vil de to nye sikkerhedskrav til lægemidlers emballage yde os en god beskyttelse dels med det ene krav om at med en unik stregkode vil hver eneste lægemiddelpakning kunne spores tilbage til fremstillingsstedet dels med det andet krav om en anbrudssikring på hver pakning det giver et effektivt system til

er ægte eller det er forfalsket lægemiddelindustrien skal selv sørge for den praktiske gennemførelse af sikkerhedskravene og apoteker og andre udleveringssteder skal stå for kontrollen af hver pakning med en samlet indsats om de nye krav vil sikkerhedsnettet under vores medicin blive endnu mere fintmasket så er der ændringerne af vævsloven det væsentligste element i ændringerne af vævsloven er forslaget om

krav til sædbankers distribution af sæd

regeringen af hensyn til patientsikkerheden stramninger for distribution af sæd formålet er dels at forebygge og begrænse antallet af børn af donorer som er bærere af alvorlig arvelig sygdom

opspore og informere om risikoen for sygdom hos andre børn af samme donor så børnene ved ved

ved behov at de kan komme hurtigst muligt i relevant behandling med forslaget vil privatpersoner fortsat kunne udvælge og købe sæd fra en bestemt donor hos en sædbank som i dag men donorsæden vil ikke længere kunne leveres så at sige lige til døren hjemme hos herre og fru jensen som så kan gøre med sæden som de vil i stedet skal donorsæden fremover leveres til professionelle aktører som fertilitetsklinikker autoriserede sundhedspersoner og lignende aktører som allerede har pligt til og erfaring med at sikre sporbarhed og indberetning af nødvendige oplysninger og dermed indgår i et i forvejen velfungerende sikkerhedssystem selv om jeg synes at der er tale om absolut hensigtsmæssige ændringer af vævsloven kan jeg forstå at der er usikkerhed

kan gennemføre det på en anden måde og derfor vil jeg også

ordførerne til en drøftelse

styrelsen for patientsikkerhed kan være til stede så vi kan få svar på de forskellige spørgsmål bekymringer som der måtte være af såvel faglig som mere juridisk karakter der stiller jeg mig til rådighed i forhold til at tage initiativ til et sådant møde og så håber jeg selvfølgelig også på en i øvrigt god udvalgsbehandling hvor